at i polen østrig danmark og tjekkiet

linje

nato partner tyrkiet

at

andet

høj grad

regionerne

af energi forsynings og klimaministeriet undersøge muligheden for og eventuelle konsekvenser af en målrettet revision af bekendtgørelsen der giver en særlig undtagelse for varmepumper

her sag

at herre bjarne laustsen

en

de laver projektorienteret undervisning

skole og siger

hundrede procent projektorienteret undervisning

og det

hvor